katten i sækken lad mig begynde med de ændringer som vi i venstre er positive over for vi synes at det er en rigtig god ting at ansøgning om humanitær opholdstilladelse ikke længere får automatisk opsættende virkning

når man har fået afvist sin

asylansøgning skal man ikke kunne forlænge sit ophold ved at søge om humanitær opholdstilladelse flere og flere asylansøgere kommer jo altså desværre til danmark for at begå kriminalitet

de skal kunne sendes ud af landet så hurtigt som muligt og det får vi mulighed for med den her lovændring vi støtter også muligheden for at myndighederne kan samkøre oplysninger om udlændinge med

snyd med opholds og arbejdstilladelser skal bekæmpes og derfor er det en rigtig god idé at myndighederne får et ekstra redskab til

vi går også ind for den bestemmelse der åbner for at ansøgninger på udlændingeområdet skal foregå via en

bestemt formular i venstre vil vi gerne effektivisere den offentlige sektor og sagsbehandlingen vil blive lettere igennem den her ændring endelig synes vi også at det er en god idé at udlændingestyrelsen ikke længere skal have pligt til

iværksætte eftersøgning af forældre til uledsagede børn i praksis har det vist sig besværligt og ressourcekrævende for udlændingestyrelsen derfor giver det god mening at udlændingestyrelsen nu kun skal bistå med eftersøgning dermed kan eftersøgningen i stedet blive klaret af de organisationer der har stor erfaring med de her sager som for eksempel røde kors der er altså flere fornuftige ændringer i lovforslaget derfor er det også ærgerligt at der også er ændringer der trækker i den forkerte retning og det drejer sig

af kompetence til nævnet betyder at justitsministeren fralægger sig det politiske ansvar for beslutningerne og det vil selvfølgelig ske i endnu højere grad når sagerne lægges over i nævnet

og som gør at de får lov til at fastsætte regler for hvornår og hvordan asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold skal have dækket udgifter til forsørgelse og sundhedsydelser i venstre er vi generelt skeptiske over for

give bemyndigelser og det har vi altid været det betyder at der er en manglende demokratisk kontrol vi vil derfor stemme imod forslaget som det foreligger

at lovforslaget deles op i to selvstændige forslag det ene lovforslag skal indeholde den ekstra bemyndigelse til udlændingestyrelsen og overflytningen af de yderligere kompetencer til udlændingenævnet det andet lovforslag skal så indeholde de resterende ændringer som vi jo er positive over for som

for før og som vi derfor meget gerne vil stemme for så hvis regeringen ønsker venstres støtte til de her ændringer

det her lovforslag hvor man siger at det er åbenbart grundløst der er

hen intet grundlag for asyl overhovedet

situation hvor det er helt åbenbart grundløst synes vi det er rigtigt at ansøgningen om humanitært ophold ikke længere skal have opsættende virkning

ud af kongeriget der henvises i bemærkningerne til de asylansøgere der kom fra serbien i to tusind og tolv og to tusind og tretten og for os er det et rigtig rigtig godt eksempel på at vi

i virkeligheden misbruger det der er hensigten med systemet som det allerede er fremgået

en række bemærkninger om ansøgninger om registersammenkøring og så videre

så nævnt at der overføres klageadgang fra justitsministeriet til udlændingenævnet det synes vi er rigtigt og så ændres reglerne for uledsagede

at bistå med en eftersøgning af familie og ikke iværksættelse af en eftersøgning

også her af bemærkningerne at det i praksis har

sig svært for myndighederne at leve op til det ansvar de har

hvor det bliver dansk røde kors der i højere grad kommer til

noget af det der er helt afgørende for os i folketinget og så sandelig også for socialdemokraterne

at det misbrug af systemet som vi så med ansøgerne fra serbien

er noget vi får rettet op på det synes jeg er noget af det afgørende der ligger i det her lovforslag

har interesse i at vi får gjort noget effektivt ved det derfor håber jeg selvfølgelig at så mange som muligt vil støtte regeringen og regeringspartierne i

med noget som er ganske fornuftigt problemet er bare at justitsministeren har valgt at pakke det ind i alt muligt som ikke er særlig fornuftigt

de ting som er fornuftige

og vi er jo helt enige i formålet som er at undgå at ansøgning

misbruges til at forlænge opholdet i danmark efter at man har fået afslag

god ting vi synes også det er en god ting at man styrker udlændingemyndighedernes kontrolmuligheder under den tidligere regering lavede vi nogle aftaler hvor vi skulle kigge på

sikre at man kunne samkøre forskellige registre så udlændingemyndighederne

kontrollere om folk nu opholdt sig lovligt i danmark altså om dem der opholdt sig i danmark levede

det udvides så man i højere grad kan samkøre forskellige registre og holde øje med at folk overholder de krav som er blevet stillet og det

vi har læst lovforslaget

lægger op til at styrke illegale indvandreres rettigheder i

eksempel velfærdsydelser for at sige det lidt

sendes hjem der vil vi stille nogle spørgsmål i udvalget så vi får opklaret rækkevidden af det her for i dag er praksis jo sådan

forskellige ydelser nogle basale ydelser

bor på et asylcenter og afventer at blive sendt hjem så er vi også lidt skeptiske

udlændingenævnet bliver gjort mere uafhængigt vi har jo nogle dårlige erfaringer med

man skal træde et skridt tilbage i forhold til udlændingestyrelsens nuværende forpligtigelse

til at iværksætte eftersøgning af mindreårige udlændinges familie i hjemlandet

fornuftigt det skal være bemærkningerne herfra indledningsvis og hvis det er at lovforslaget kan blive delt op så

ligger i forlængelse af digitaliseringsstrategien og da langt de fleste udlændinge alligevel ville skulle have hjælp til at udfylde et

forventes at skulle have hjælp til de nye ansøgninger

set ikke noget i praksis her vi ændrer også reglerne om opsættende virkning i sager om humanitært ophold fordi vi ønsker at en ansøgning om humanitært ophold ikke skal kunne misbruges til at forlænge opholdet i danmark efter et endeligt afslag på asyl så udvider vi adgangen til registersamkøring og vi ændrer udlændingestyrelsens forpligtelse til at iværksætte eftersøgning af familier til uledsagede mindreårige udlændinge det sidste gør vi simpelt hen fordi

i praksis har vist sig umuligt at efterleve den pligt

finde de pårørende i udlandet de bedste til at gøre det

efter henvendelse fra barnet selv eller barnets bisidder og derfor er det altså den her vej vi skal gå således hilser dansk røde kors

velkommen men alt i alt kan radikale venstre støtte lovforslaget

og give en bedre sagsbehandling

medvirke til at styrke arbejdsgange og processer hos de berørte styrelser og samtidig sikre en mere effektiv behandling af borgerne det er klart at det kan give nogle udfordringer for nogle mennesker at skulle overgå til et større omfang af digitale ansøgningsløsninger

netop også taget meget hensyn til med lovforslaget udlændingestyrelsen får med lovforslaget nye funktioner i forbindelse med at hjælpe uledsagede mindreårige med at finde deres forældre eller anden familie fremadrettet skal udlændingestyrelsen bistå

det er vigtigt at understrege at den nye bestemmelse vil være i overensstemmelse med børnekonventionen

herunder får gjort op med at den humanitære opholdstilladelse bliver misbrugt

at forlænge opholdet i danmark selv om man allerede har fået afslag på asyl vi har erfaringer med at et meget stort antal asylansøgere fra det tidligere jugoslavien efter at have modtaget afslag på asyl søgte om humanitær opholdstilladelse alene med det formål at forlænge deres ophold i landet et sådant systematiseret misbrug er vi selvfølgelig nødt til at gøre noget ved

vil afskaffe reglen om at en ansøgning om humanitær opholdstilladelse har opsættende virkning hvis ansøgningen indgives inden for en bestemt frist det kan enhedslisten ikke støtte i lovforslaget henvises der

til de mange serbiske statsborgere der har søgt humanitær opholdstilladelse i danmark tidligere i år er der indført en ordning så det generelt antages at der er behandlingsmuligheder for mennesker med psykisk sygdom i

fra serbiske statsborgere så vi sikrer at asylsystemet og systemet

ikke blokeres af mennesker der ikke opfylder betingelserne for hverken at få

eller eller humanitært ophold hvad angår statsborgere fra andre lande viser blandt andet drs

artikler i dagbladet information at der kan være meget stor tvivl om hvilke behandlingsmuligheder der er tilgængelige i ansøgernes hjemlande

set også grund til at foretage en grundig sagsbehandling hvor man nøje undersøger for eksempel tilgængelighed af medicin under den her grundige sagsbehandling må ansøgeren naturligvis have lov til at opholde sig her i landet vi er enige med dansk flygtningehjælp og advokatrådet

der skulle indebære en forenkling og en hurtigere sagsbehandling i stedet betyder at ansøgningerne om humanitært ophold vil skulle behandles to gange i stedet for en og vi er ikke beroliget af at justitsministeriet i deres høringsnotat skriver at vurderingen af om der skal gives opsættende virkning er

det tyder desværre ikke på at man har tænkt sig at foretage nogen særlig grundig

hvis man for alvor skal vurdere om der er udsigt til en opholdstilladelse

man selvfølgelig nødt til at realitetsbehandle sagen det vil man jo typisk skulle gøre på et tidspunkt hvor hvor de relevante

opsættende virkning i sager om humanitært ophold er det element i lovforslaget som vi i enhedslisten er mest optaget af det udhuler asylansøgeres retssikkerhed og og det er den vigtigste grund til at vi ikke kan støtte lovforslaget som det

vi er også optaget af reglerne om opsporing af familiemedlemmer til

uledsagede børn der har søgt asyl vi er enige i at det er meningsløst at

på den anden side er vi bekymret

lovforslag ikke lever op til de krav fns børnekomité stiller om opsporing af familiemedlemmer under udvalgsarbejdet har vi tænkt os at gå nærmere ind i det her spørgsmål om hvorvidt regeringens lovforslag faktisk er i overensstemmelse med børnekonventionen og fn komiteens krav

også gøre det obligatorisk at bruge et skema på papir eller et digitalt skema ved ansøgninger til

udlændingemyndighederne det fremgår af bemærkningerne at skemaer allerede i dag bruges i langt de fleste ansøgninger

først og fremmest er vi dog optaget af at der skal være nogle dispensationsmuligheder sådan

at de mennesker hvis ansøgning af den ene eller den anden grund ikke lige passer ind i et skema fortsat kan søge på en anden måde

som sagt indledningsvis har forslaget mange elementer som det ligger nu kan enhedslisten ikke støtte forslaget først og fremmest fordi det ophæver reglen om at en ansøgning om humanitært ophold har opsættende virkning

står her med notatet om den særlige serberordning det undrer mig at man bruger lige præcis

serberne som søgte om humanitær opholdstilladelse som argument for den her lovændring fordi det her papir sådan set ganske tydeligt viser at det hul om man så må sige

er begejstret for støtte uanset om den kommer fra

måske er det en nøjsom minister der sidder her i dag der skraber al støtte sammen og derfor

ud fra at en vis glæde bør brede sig når jeg siger at vi sådan set

kræver deling af lovforslaget men læner os op ad at der her er tale om en afbureaukratisering og dermed et forslag som vi sådan set uden forbehold kan støtte og vi er særdeles positive over for de ændringer af humanitær opholdstilladelse der her er tale om

situation hvor folketinget er af lave når man

bliver i landet og arbejder ulovligt her der bliver bedre mulighed for at bekæmpe det snyd og bedrageri

at man så vidt som det nu er muligt digitaliserer

ikke har den mulighed man kunne måske nogle gange ønske sig at regeringen havde den samme omsorg for de danskere der ikke har mulighed for at benytte sig af it når vi taler om alle mulige andre former for digitalisering her i samfundet det ville have været smukt så de tre elementer

jeg tror for så vidt også at vi er positivt indstillet

af visse sundheds og sociale ydelser til illegale udlændinge der opholder sig her i landet

slet ikke være her men hvis de er her og der opstår nogle bestemte situationer

kan det være nødvendigt at man går ind og hjælper i den konkrete situation det er vi helt med på det

set gjort hidtil men det der er svært at læse ud af lovforslaget

det fint nok men hvis der indholdsmæssigt kommer til at ske nogle præciseringer

vi jo nødt til at kende dem før vi kan vide om vi kan støtte den del af forslaget eller ej

men der er også elementer i det her lovforslag som vi fra konservativ side ikke

er at man med lovforslaget her giver bemyndigelse til at udlændingenævnet selv fastsætter sin egen forretningsorden det element kan

de for så vidt gerne må sidde og skrive på en forretningsorden selv men den skal som minimum ind og runde justitsministeriet til en godkendelse således at der er

vi kan ikke bare overlade det til dem jeg

dansk folkepartis ordfører som sagde at vi har nogle skræmmende eksempler på hvordan et andet nævn har været ude

at gøre sig til og det er altså ikke hensigtsmæssigt

være nogle klare spilleregler for hvad det er udlændingenævnet kan må vil og skal

kontrol med så det fører mig frem til at sige at vi fra konservativ side er enige i det forslag der er stillet fra venstres side

at man deler lovforslaget her op for som det foreligger samlet kan vi ikke støtte det der er elementer som vi er så meget imod

det bare er ærgerligt så stemmer vi imod det samlede lovforslag men en fremkommelig vej kunne være at man deler lovforslaget op

kunne støtte de positive elementer og så vil vi være imod det som jeg netop har nævnt her afslutningsvis

undrer mig meget det er ikke så meget til lovforslagets paragraffer og teknikken i lovforslaget det var mere da jeg kom til at se på hvem der er høringspart på det her lovforslag

det fremgår at flygtninge under jorden

det at skjule illegale udlændinge i danmark er

er organisationen flygtninge under jorden

hvad det nu er for en størrelse så hvorfor er de høringspart

har de lige præcis adgang til at blive hørt i et spørgsmål om lovgivning i danmark det undrer mig rigtig meget

er vi selvfølgelig også positivt indstillet over for det det er som sagt

én ting nemlig spørgsmålet om opsættende virkning i sager om humanitær opholdstilladelse

set rigtigt nok som det også har været fremme at det det navnlig

var de serbiske asylansøgere

anvendte adgangen til at søge om humanitær opholdstilladelse

her i danmark til også at forlænge deres ophold i danmark

så skyldes det at det for alle ansøgere er de samme betingelser der gælder når man søger om

og derfor bør det også være de samme betingelser

dem der har en reel udsigt til at blive meddelt humanitær opholdstilladelse ja de vil selvfølgelig fortsat få lov til at opholde sig i danmark

behandles det er

opsættende virkning så pointen er den

er rigtigt nok at det var den ret kraftige stigning vi så i antallet af asylansøgere fra serbien årsagen til det nu breder vi det ud og det er helt fair

der står til slut at der på den baggrund som udgangspunkt

ansøgninger fra serbiske statsborgere om humanitær opholdstilladelse begrundet i meget alvorlig psykisk sygdom med henvisning til at der er behandling tilgængelig i hjemlandet så er vi ikke enige om at med den her praksisændring har man sådan set løst det problem

sørge for at sager der ikke nødvendigvis er sammenhængende bliver i separate lovforslag og til udvalgene om ikke under selve behandlingen i folketinget med den risiko der er for at der kommer fejl

alt for mange opdelinger men jeg forholder mig ikke til den konkrete sag jeg går også ud fra at når justitsministeren har hånd i

hvis en sådan opdeling skal ske men det er et mere generelt problem som jeg bare endnu en gang vil henlede både regeringens og folketingsmedlemmernes opmærksomhed på men med denne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

over hvis man ser på det seneste års kendelser fra pressenævnet

for eksempel en person der uretmæssigt blev hængt ud for at være svindler en børnehaveleder

beskyldt for at have bortført sit barn til udlandet

og den mest alvorlige sag handlede om en mand der blev udråbt som morder uden at være det ytringsfrihed betyder ikke at man har ret til uretmæssigt at hænge en medborger ud på forsiden af

avisen bevægelsesfrihed betyder heller ikke at man har ret til at udøve vold sammenligningen er ikke tilfældig for den krænkelse som borgere og virksomheder oplever når de uden rimelig grund havner på forsiden med en dårlig historie er jo en form for psykisk vold

man må altså selv ud at finde og betale en advokat og anlægge en retssag

at flere medier ikke tager kritik fra pressenævnet alvorligt nok kulturudvalget og retsudvalget har derfor afgivet en fælles beretning for at styrke borgerens retsstilling i forhold til medierne vi ønsker at sikre at medier som udhænger mennesker myndigheder organisationer eller virksomheder uretmæssigt med en omtale er alvorligt skadende forpligtes til at bringe dels pressenævnets

journalistisk udarbejdet dementi af den usande historie i en opsætning og placering der nogenlunde svarer til det tidligere bragte

forurettede personer virksomheder eller organisationer renses

og placering som den historie der var blevet klaget over øje for øje tand for tand forside for forside i beretningen stilles så en række yderligere spørgsmål bør pressenævnet kunne

bøder til medier der i alvorlig grad overtræder medieansvarsloven og de presseetiske regler er klageadgangen til pressenævnet for snæver når det kun er personer med retlig interesse der kan klage hvordan sikres det at personer der ønsker at klage til pressenævnet får bedst mulig hjælp og vejledning er der behov for at pressenævnet i højere grad tager sager op af egen drift er den erstatning som gives til personer virksomheder organisationer

tilstrækkelig i forhold til den skade som omtalen har forvoldt

i form af en justering af de vejledende regler for god presseskik disse justeringer er næppe tilstrækkelige men venstre er parat til at give medierne en chance for at blive bedre til at udøve selvjustits en af de problemstillinger der så blev rejst i beretningen kræver imidlertid en ændret lovgivning for at kunne blive ført ud i livet og det er derfor vi står her i dag det drejer sig om hvorvidt tidsfristen for at klage til pressenævnet

for kort og dermed kan afholde borgere og virksomheder fra at klage en forlængelse af klagefristen vil give virksomheder

på mediers uretmæssige behandling

en række tilfælde er fire uger ikke tilstrækkeligt en klage til pressenævnet forløber over flere stadier først skal man lige komme sig over chokket ved den uretmæssige presseomtale dernæst skal man vurdere hvad man nu skal gøre og hvad man kan gøre og derefter bruger man tid på at finde en rådgiver og indhente dokumentation for at presseomtalen har været uretmæssig og endelig skal skal selve klagen udarbejdes det kan være svært at nå på fire uger og derfor kan venstre støtte en forlængelse af klagefristen helt uproblematisk er det dog ikke for som det påpeges i enkelte høringssvar vil en forlængelse af fristen kunne medføre at der går længere tid mellem den omtale der klages over og pressenævnets afgørelse

men man har naturligvis stadig mulighed for at klage inden klagefristen er udløbet man behøver jo ikke at vente til sidste øjeblik jeg kan konstatere at justitsministeren ikke hører en lyd af hvad jeg siger men det er så hvad det

at forlænge klagefristen til pressenævnet fra fire uger til tolv uger og samtidig foreslås det at perioden for pligtmæssig opbevaring af udsendelser forlænges fra tre måneder til seks måneder ligesom der foreslås en udtrykkelig regel om at opbevaringspligten består så længe en sag behandles ved pressenævnet eller domstolene det kan venstre støtte men vi er næppe færdige med at behandle borgerens beskyttelse mod mediernes overgreb

at pressenævnets arbejde fremover skulle finansieres af de medier der blev klaget over princippet om at forureneren betaler kendes jo allerede fra miljøområdet hvorfor ikke udstrække det til også at finde anvendelse i forhold til medierne

og vi håber at regeringen og justitsministeren

er generelt af høj kvalitet og spiller en vigtig samfundet som undersøgende og kritisk vagthund desværre er medierne naturligvis ikke ufejlbarlige og det sker at borgere og virksomheder bliver hængt ud i pressen på et usandt grundlag i disse beklagelige tilfælde er det en vigtig opgave at sørge for at de involverede personer eller virksomheder

at klage over den måde de er blevet fremstillet

i medierne dette lovforslag udspringer af en debat om medieansvar der startede med en beretning fra retsudvalget og kulturudvalget tilbage i februar to tusind og tolv

efterfølgende været en god og konstruktiv dialog med pressenævnet og de danske medier om hvordan vi kan forbedre rettighederne for

behandlet af pressen et af de ændringspunkter dialogen

når en person står midt i at

overskue hvilke klagemuligheder og rettigheder man har

afvist på grund af forældede tidsfrister i forlængelse af

mod de nuværende tre måneder

forbedre borgernes klagemuligheder når det gælder medieansvar

ole sohn meddele at også sf

så de har mulighed for genmæle

er fint at klagefristen forlænges til tolv uger og opbevaringspligten følgelig til seks måneder det er bare

hvorfor det skal vi prøve at forklare nu pressenævnet blev nedsat i lov om medieansvar i nitten to og halvfems og vi har siden set en stadig stigende strøm af klager alene fra

tolv var stigningen på fem og tyve procent og samtidig har forholdet mellem medieomtale og genmæle ikke være rimeligt en forsideomtale

genmæle langt inde i bladet derfor var det at retsudvalget og kulturudvalget i

beretning nummer to

i alvorlige tilfælde kunne fylde en hel forside og det var udvalgenes opfattelse efter høringerne at lovhjemmelen var til stede selv eu rapporten fra to tusind

som mediejuristen oluf jørgensen fortæller i sit notat om medieansvar desværre ser det ud

justitsministeren at pressenævnet ikke har strammet op endnu selv om oluf jørgensen siger det har på nævnets hjemmeside står der følgende man kan dog normalt ikke kræve et genmæle

det er jo ikke i overensstemmelse med beretningens ønsker

agter ministeren at foretage sig for at det bliver bragt i orden det ser ud til at vi skal have skrevet det ind i loven siden nævnet ikke har handlet på det endnu ministeren må også svare på om nævnet har fulgt op på beretningens øvrige krav 1 en bredere fortolkning af den retlige interesse 2 mindre juristeri og bedre sproglig kommunikation 3 at nævnet tager sager op af egen drift især punkt tre har nævnet historisk set været meget tilbageholdende med at anvende selv om der er lovhjemmel man kunne jo lave procedureregler for hvordan nævnet kan optage sager af egen drift sådan som oluf jørgensen har

kan ministeren jo eventuelt svare på i dag eller senere disse punkter agter dansk folkeparti i hvert fald at forfølge i udvalgsbehandlingen inden vi tilkendegiver vores stillingtagen og vi ser selvfølgelig frem til behandlingen og den fortsatte

her fra talerstolen det handler først og fremmest om at

der er bred opbakning til i hele folketinget og som har været behandlet i to udvalg både retsudvalget og kulturudvalget

styrke borgernes og virksomhedernes retssikkerhed eller retsstilling i forhold til medierne

har været vidne til det sidste par år også med

fremvækst er jo at hastigheden og mængden af journalistik og mediedækning stiger

borgere og virksomheder som indimellem havner i de her såkaldte mediestorme kan have rigtig svært ved at holde sig inden for en frist på fire uger for selv om det kan lyde af meget

det måske svært at overskue at skulle klage til pressenævnet hvis man lige er blevet hængt ud som morder eller svindler

taburetten er ved at brænde under en hvis man altså er politiker det er der jo også nogle der har oplevet

fire uger det kan også være svært at overskue alle de historier der er skrevet hvilke skal man klage over

derfor synes vi det er fuldstændig rimeligt at man øger klagefristen fra

øgningen fordi man altså ønsker en hurtigere sagsbehandlingstid der må vi bare konkludere at med det mediebillede vi har

engang ved at de kan gå til pressenævnet det skal de

kan gøre det så vi synes det her er en rigtig god ændring som forhåbentlig kan stille borgere og virksomheder bedre i forhold til mediernes dækning

skal jo have mulighed for at skrive og sende om det de vil

komme tilbage hvis man mener man er blevet uretfærdigt

og vi er utrolig glade for at der er så stor opbakning i folketinget

og det er jo hensigtsmæssigt af hensyn til alle involverede parter

så er det meget nemmere at forholde sig til det så det er fint at vi nu udvider fristen til de tolv uger og dermed kommer der så også den tekniske konsekvensændring

opbevare deres materiale i længere tid end i dag

så foreslået seks måneder og det synes vi er rimeligt og fornuftigt

det burde være helt overflødigt hvis vi har med ordentlige mennesker at gøre

præcisere at mens der pågår en klagesag

har mediet altså pligt til at opbevare det pågældende materiale man må ikke destruere materialet undervejs i en sagsbehandling det burde være logisk men

det er altså åbenbart nødvendigt at det bliver præciseret i lovgivningen og så er det også fint at det sker men når det er sagt

synes jeg alligevel det er værd at understrege at lovforslaget

kun er ét skridt i den rigtige retning og det er slet slet ikke nok hvis vi virkelig skal have gjort op med de medier som ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt

der burde være en forlængelse af det her

hvis man har været udhængt på forsiden af avisen

man nærmest fylder hele forsiden af avisen

på side sytten nederst til højre

nærmest skrevet med usynligt blæk så må det være sådan at berigtigelser placeres det samme sted i avisen med den samme størrelse

de erstatninger der bliver udbetalt de erstatninger der bliver udbetalt er jo så små de er så latterligt små at det for enhver avis i dette land kan betale sig at lave de her historier for man kan tjene penge på at sælge aviser

smøre tykt på og hænge folk ud på forsiden af avisen og den fortjeneste der ligger der er jo mange mange gange større end den erstatning der bliver udbetalt til ofrene for det her og der burde det

hen være sådan at man gik ind og sagde hvad har avisen tjent den pågældende dag hele omsætningen den dag går til erstatning til offeret så kan man lære at det ikke kan betale sig

at hænge nogen ud i avisen så vi savner fra konservativ side at regeringen var mere konsekvent at man sørgede for at berigtigelserne placeres samme sted i avisen i samme størrelsesformat og det andet er at erstatningerne bliver

så chefredaktøren personligt kan mærke det helt ned i sin egen pung at her manglede der pludselig nogle penge i regnskabet det ville få moralen til at stige ganske betragteligt

der ønsker at klage over et massemedie nu gives bedre muligheder for at

klagefristen jeg har så som en konsekvens af klagefristernes forlængelse fundet det nødvendigt at foreslå en forlængelse af perioden for radio og fjernsynsvirksomhedernes pligtmæssige opbevaring af udsendelser forlængelsen af opbevaringsperioden

skal sikre at en udsendelse ikke slettes inden radio og fjernsynsvirksomheden har fået meddelelse om at pressenævnet har modtaget en klage

takke ordførerne for deres respektive indlæg og vi ser

videre behandling af lovforslaget i

det er som sagt et lovforslag der bygger på

til dansk folkepartis ordfører

elementer som var gengivet i beretningen

det jo ikke er noget som man har opfordret mig det er noget som man så at sige har opfordret pressenævnet selvstændigt til men hvis man ønsker at jeg skal finde ud af hvordan pressenævnet

den beretning som er afsendt fra folketingsudvalgene så gør

gerne det så spørger man bare til det så er der nævnt en række forhold

have en videre debat af det her emne og jeg synes da at det vil være helt naturligt og man ønsker den debat synes

at man skal tage den i regi af enten kulturudvalget eller retsudvalget hvor man jo rent faktisk har haft en debat som har betydet at vi nu står med det her lovforslag

jo især hensynet til genmæle genmælet skal jo helst stå i rimeligt omfang til sagen i medierne altså hvis det har været på forsiden og har været fuldstændig urigtigt så skal genmælet også være på

har vi helt klart udtrykt ønske om og det er også det

at det skal og så virker det mærkeligt at pressenævnet ikke har

på sin hjemmeside ministeren må da gerne have en lidt

det som blandt andet stod i beretningen fra folketingsudvalgene det mener

hvor man beder pressenævnet om at gøre noget og gerne vil vide

den gamle lov som blev kaldt nitten hundrede og otte loven den var om jeg så må sige blevet forældet og den nye lov gjorde så i væsentligt omfang op

med en forældelselovgivning som har flere hundrede års historie bag sig den nye forældelseslov har nu

været igennem en indfasning og kun ganske få områder har givet anledning til fortolkningstvivl et af de få områder er en situation hvor en kapitalejer det kan være en aktionær eller en anpartshaver alene indskyder en del af sit samlede kapitalindskud i selskabet resten skylder han selskabet og en kapitalforhøjelse i et aktieselskab på for eksempel ethundredetusind kroner kan man altså således i praksis etablere ved at indskyde femogtyvetusind kroner kontant og så ved at skylde selskabet de resterende femoghalvfjerdstusind kroner

som forslaget vedrører meget tyder på at gældende lov

denne restindbetalingsforpligtelse forælde tre år efter at forpligtelsen blev påtaget altså fra beslutningen om kapitalforhøjelsen det er uheldigt og det indebærer at selskabet hvert tredje år skal have fat i aktionæren med henblik på en skyldnererkendelse eller alternativt udtage stævning til afbrydelse af forældelsen

herfra forældes fordringen altså efter tre år forhøjes kapitalen eksempelvis i to tusind og fjorten og indkalder selskabet det udestående kapitalindskud i to tusind og atten forældes fordringen altså endeligt i to tusind og en og tyve der gælder dog i henhold til forslaget en ultimativ frist inden hvilken indkaldelse skal ske nemlig ti år fra kapitalforhøjelsen herfra begynder fristen altid at løbe så har selskabet ikke fået en skyldnererkendelse eller udtaget stævning inden tretten år

er fordringen altså endegyldigt forældet efter venstres opfattelse betyder forslaget at de selskaber som opererer med udestående indbetalinger hos aktionærerne lempes i deres arbejde idet de ikke længere hvert tredje år skal foretage afbrydelsesskridt over for aktionærerne

og advokatrådet disse svar ser vi nærmere på i forbindelse med den udvalgsbehandling som venstre går positivt ind

om indbetaling af udestående selskabsindskud vi socialdemokrater ønsker at sikre en balance således at vi tilgodeser både selskaber og kapitalejere forældelsesloven er udformet til at være så enkel som mulig vi vil holde reglerne simple simple og ikke lave for mange særregler som det er nu begynder forældelsesfristen at løbe fra stiftelsen

af selskabet eller ved en efterfølgende kapitalforhøjelse med tillæg af eventuel påkravsfrist vi ved dog at mange selskaber nu

det skyldes at flere vælger at afbryde forældelsen inden for tre år så der på den måde kan løbe en ny forældelse for hvis ikke en forældelse er afbrudt inden de tre år indebærer de gældende regler at et udestående selskabsindskud

at imødekomme ønsket om at lette administrationsbyrderne for selskaberne ønsker vi at oprette en særregel der udskyder begyndelsestidspunktet det skal ske ved at forældelse senest begynder ti år efter stiftelsen af selskabet det vil betyde at et selskab i realiteten først bliver pålagt en administrationsbyrde efter knap tretten år såfremt man ønsker at afbryde forældelsen det skyldes at den almindelige forældelseslov begynder at løbe efter ti år hvorefter der er en forældelsesfrist på tre år

indskud i kommanditselskaber indføres en regel om at forældelsesfristens

begyndelsestidspunkt maksimalt kan udskydes i ti år på den måde vil gælden bortfalde efter senest tretten år medmindre kapitalejeren

løber i det uendelige

kapital ikke bør forældes allerede efter tre år der tages også hensyn til at forældelseslovens almindelige regler herunder den almindelige tre årige forældelsesfrist bør finde anvendelse fra det tidspunkt hvor kapitalen indkaldes samtidig fastlægges en øvre grænse for hvor lang tid en fordring på udestående

selskabsindskud kan henstå uden at selskabet

ser dette lovforslag som en måde at bevare den oprindelige enkelhed i forældelsesloven samtidig med at vi ikke pålægger selskaberne unødige

en lille ændring men den kan selvfølgelig have en stor betydning for dem der er involveret den er samtidig også meget kompleks og jeg anerkender at

for hvad lovforslaget indebærer kort sagt er det en lille unødvendig

som vi nu kan se frem til bliver fjernet

hos både den ene og den anden havde sagt fordi man jo er i stand til

slippe for de her administrative byrder på det her område

bureaukratisk proces hvor kravet på den udskudte selskabskapital opstår og forældes fra virksomhedens stiftelse eller ved en ny kapitalemission det er nok lidt hurtigt kan man sige

nu først opstår og forældes når virksomhedens ledelse ligesom kræver betaling ind og at kravet derefter forældes efter tre år som de fleste andre krav eller eller pengefordringer det kan jo selvfølgelig afbrydes ved at skyldneren erklærer at man fortsat hæfter for det udestående selskabsindskud altså kan vi støtte lovændringen fra

at det andet punktum i § to a bliver slettet

så er det først fra det tidspunkt man indkalder

ejerne kan vælge kun at betale en del af selskabsindskuddet når selskabet stiftes

normalt er det sådan at krav på betaling forældes tre år efter det tidspunkt hvor pengene skulle være betalt hvis håndværkeren eksempelvis ikke opkræver penge for udført arbejde inden for tre år bortfalder kravet på betaling

tage retslige skridt for at få sagen ud af verden sidstnævnte sker dog sjældent da de fleste virksomheder naturligvis prioriterer at få betalingen i hus hurtigst muligt samme lovgivning gør sig gældende for indskud i selskaber problemet er dog blot at det ikke altid er i selskabets interesse at opkræve det lovede indskud

går fint og indskyderne kan gøre bedre brug af pengene andetsteds derfor må de i dag afbryde forældelsen med det administrative bøvl den slags indebærer og det koster ressourcer også i de tilfælde hvor alle er enige om det viselige i manøvren målet med lovændringen er derfor på den ene

at fastholde lovgivningen der giver mulighed for sanktioner i de tilfælde hvor en indskyder ikke leverer den lovede sum penge

at gøre det mere fleksibelt at udsætte indskuddet hvis man er enige om det derfor foreslår man med dette forslag

men derimod det tidspunkt hvor selskabet selv kræver indskuddet indkaldt og herefter i maksimalt ti år

at mængden af administration og dermed udgifter begrænses for de selskaber der har denne udfordring det giver efter vores opfattelse god mening og med de bemærkninger kan sf støtte

ordning der kan bringe klarhed over retstilstanden på området imidlertid hæfter vi os ved høringssvaret fra dansk erhverv der gør opmærksom på at lovforslaget vil medføre at kapitalselskaber bliver påført en tung dyr og højst unødvendig administrationsbyrde og at selskaberne ydermere vil blive stillet i en uhensigtsmæssig situation over for

kapitalejere det kan ikke være i nogens interesse at erhvervslivet bliver påført store administrative byrder dansk erhverv skriver i deres høringssvar at hvis lovforslaget vedtages som fremsat vil det blive sværere og dyrere at skaffe finansiering til selskaber fra banker og realkreditinstitutter på grund af risikoen for forældelse af resthæftelsen en sådan situation er ikke i samfundets interesse vi vil fra liberal alliances side egentlig gerne sige ja til dette lovforslag

men vi ser gerne at man genovervejer de indvendinger som fremgår af høringsmaterialet

minimeret de unødvendige administrative byrder og få udelukket eventuelle

så har aktieselskaber jo pligt til at lave en årlig redegørelse til deres aktionærer

set i forvejen gjort opmærksom på det en gang om året i hvert fald hvis

det er fornuftigt at vi her lemper og siger der er ikke nogen grund til at man allerede tre år efter at

har den her forpligtelse men at den først løber fra det tidspunkt hvor man rent faktisk har

på det tidspunkt hvor man gerne vil have nogle kroner i kassen først fra det tidspunkt

begynder det at løbe det synes vi er hensigtsmæssigt men vi har også lyttet til de indvendinger der har været i høringssvarene

lagt en begrænsning ind man lemper men så skynder man sig

godt være det var hensigtsmæssigt det synes vi i hvert fald

det tidspunkt hvor fordringen er indkaldt at forældelsesfristen overhovedet begynder at løbe

se på det under udvalgsbehandlingen vi er i hvert fald positive over for det og uanset hvad

en mere hensigtsmæssig ordning for forældelse af udestående selskabsindskud som selskabet jo altså det er det det handler om endnu ikke har krævet indbetalt pointen er den at selskaber med udestående selskabsindskud jo så fremover

som det er at de løbende hvert tredje år skal sørge for at afbryde forældelsen det kan jo om nødvendigt ske ved et

sagsanlæg selskaberne får fremadrettet en periode på op til tretten år mod altså i dag tre år hvor der ikke indtræder forældelse

forældelse ikke afbrydes efter forældelseslovens regler det er det der er kernen i det derudover sikres det samtidig med lovforslaget at krav mod selskabsdeltageren

kan gøres gældende ud i så at sige al fremtid og det skal jo ses i lyset af

også er hensyn at tage til selskabsdeltagerne der for eksempel kan være en

regeringens vurdering er altså at samlet set

indebærer lovforslaget en passende balance mellem de

hensyn så med de bemærkninger

jeg endnu en gang takke ordførerne for

spørgsmålene også spørgsmål der er rejst omkring

som udtryk for at der er en generel positiv opbakning

derudover skal implementeringen af direktivet sørge for at det bliver lettere at handle på tværs af grænserne inden for

direktivet støtter venstre naturligvis men

dansk erhverv har i sit høringssvar påpeget at der efter deres opfattelse

områder det bliver vi altså nødt til at tage meget alvorligt

dansk erhverv har ret stiller vi danske virksomheder dårligere end virksomheder fra andre eu lande øgede omkostninger for erhvervslivet medfører højere priser for forbrugerne

i andre lande ikke pålægges de samme omkostninger har de en konkurrencefordel i forhold

set altid været i forbindelse med fjernsalg og det er rimeligt nok når man ikke har haft varen i hånden før man køber den så skal man naturligvis have ret til at returnere den hvis den ikke lever op til forventningerne når postbuddet ringer på døren men hvad så med de varer der er blevet individuelt

en bordplade til det nye køkken en sofa i bestemte mål og bestemte farver her giver direktivet naturligvis havde jeg nær sagt mulighed for at man i en national lovgivning kan vedtage at sådanne bestillingskøb er undtaget fra fortrydelsesretten

at følge i lovforslaget er så snæver at danske virksomheder kan blive tvunget til

bestillingskøb retur i en lang række tilfælde altså varer som er forudbestilt tilpasset og specialdesignet efter kundens ønsker i praksis kan det betyde at en butik der for eksempel sælger dyre tilpassede og unikke granitbordplader til køkkener skal

kunden fortryder sit køb det er altså ikke hensigtsmæssigt det er ikke hensigtsmæssige vilkår at sætte op for dansk erhvervsliv en specialdesignet vare vil i mange tilfælde være usælgelig til anden side og vil derfor gå tabt et andet punkt hvor vi er ret skeptiske er at lovforslaget giver forbrugeren fortrydelsesret selv om forbrugeren har beskadiget varen vi håber i venstre på at vi i udvalgsarbejdet kan finde en bedre løsning på implementeringen af direktivet for noget kunne altså tyde på at lovforslaget i sin nuværende form på en række væsentlige områder er udtryk for overimplementering af direktivet fra bruxelles hvis det bliver for dyrt og for besværligt for danske virksomheder at håndtere disse krav ender regningen ét sted hos forbrugeren butikkerne bliver nemlig nødt til at hæve prisen på deres varer for

der vil være forbundet med at leve op til kravene som lovforslaget foreligger nu er venstre skeptisk vi tager betragtningerne fra dansk erhverv meget alvorligt og vi går ud fra at en ansvarlig regering gør det samme forhåbentlig kan vi gennem en god udvalgsbehandling finde en bedre og mindre erhvervsfjendtlig måde at implementere direktivet på

er positivt for forbrugerne men der er altså en række tidsler som skal luges ud

vores europæiske samarbejde giver forbrugernes handel på tværs af landegrænserne er nemlig voksende ecommerce

varer og tjenesteydelser online i hele europa beretter om en stigning på nitten procent i

hver dag har forbrugerne i europa altså glæde af at kunne handle bedre og billigere varer inden for eus grænser og sådan skal det være svenskerne har mulighed for at købe tøj i italien spanierne kan booke hotelophold i frankrig mens vi danskere får glæde af at kunne købe for eksempel elektronik i tyskland vores virksomheder har også stor glæde af de nye muligheder som e handelen giver det giver sig selv at en erhvervsdrivende i for eksempel belgien et land med cirka ti millioner indbyggere som nu har mulighed for at sælge sine varer halvtreds gange så mange forbrugere kan få gang i hjulene for danske erhvervsdrivende er det hundrede gange så mange forbrugere

når det handler om at sikre forbrugernes rettigheder i eu for den enkelte forbruger være lige så trygt at handle på nettet som på det lokale torv med implementeringen af direktivet og vores to lovforslag i dag

udbygger vi oplysningspligten så man som forbruger får mere viden om sælger abonnementsaftaler og udgifter

vil altså sige at varer som er markedsført på dansk også skal forklares på godt gammeldags dansk

en udvidelse af fortrydelsesretten ligesom vi får nye og mere klare

rent faktisk at bruge fortrydelsesretten

bedre muligheder for at tage hånd om de brodne kar i branchen med udvidede muligheder for bødestraf det stiller alt andet lige både lovlydige virksomheder og forbrugere bedre over for erhvervsdrivende som bryder reglerne overordnet set er socialdemokraterne glade for at vi nu i større grad får ens regler på tværs af

på den måde kan vi være med til at fremme nethandelen klare regler og god forbrugerbeskyttelse giver nemlig mere tryghed når man lægger noget i kurven på nettet og her tager vi altså et stort skridt på vejen socialdemokraterne støtter derfor de to lovforslag

villig til at gå konstruktivt ind i udvalgsarbejdet

fortrydelsesret og vi skal sikre

får oplyst klagegang og garantier og så videre

godt se det fornuftige i at vi med implementering af eu direktivet letter adgangen til at handle på ordentlige vilkår i eu

hver eneste gang vi behandler et lovforslag

stille os selv spørgsmålet hvordan kan det her lovforslag udnyttes af de mennesker der måske er knap så hæderlige

jeg desværre se en åbenbar mulighed i § to og tyve stykke fire hvor der står medmindre den erhvervsdrivende har tilbudt at afhente varen selv

tilbageholde det i stykke en nævnte beløb indtil varen er modtaget retur eller indtil forbrugeren har fremlagt dokumentation for at varen er returneret alt efter hvilket tidspunkt der er tidligst vi taler altså her om en situation hvor en forbruger skal sende en vare retur til en virksomhed og så står der i lovforslaget alt

jeg tror det ville undre de fleste af os hvis det forekom at virksomheden modtog varen før forbrugeren havde afsendt den

hvis vi kan være enige om at det tidspunkt der er tidligst

selvfølgelig altid er det tidspunkt hvor forbrugeren har afsendt varen og hvor forbrugeren

så står vi altså også med en ny udfordring

den kvittering forbrugeren kan fremvise på at

det vil altså sige at hvis forbrugeren har købt en køkkenmaskine til en fem hundrede kroner og klager til virksomheden og siger at nu

bruge min returret så kan forbrugeren i princippet

sende sine brugte underbukser retur og

sige til virksomheden her står jeg med en kvittering på at jeg har sendt varen retur og så kan virksomheden ellers få sig en lang næse når de

kan man sige at så kan virksomheden retsforfølge

op til at virksomhederne havde ret til at tilbageholde købesummen indtil varen var modtaget en sådan regel har vi jo også allerede i den danske forbrugeraftalelov

at det bør være ret og rimeligt at virksomheden selvfølgelig først skal betale pengene retur når den rent

ellers stiller vi gerne et ændringsforslag og i øvrigt er vi også enige med venstre i at vi

især på internettet foregår på tværs af lande er radikale venstre glade for at vi er medlem af eu der netop via et direktiv som det her kan sikre

skal den handlende ved alle køb nu oplyse forbrugeren om dennes rettigheder og oplysningen skal ved fjernkøb gives på dansk hvis varen er markedsført på

får sine penge tilbage inden for en bestemt tidsramme hvis

det tredje bliver det fremover sådan at forbrugeren kan miste en del af sine penge eller hele beløbet ved returneringen hvis varen er beskadiget vi synes

er rimeligt da man selvfølgelig ikke skal have sine penge retur hvis varen er i stykker ligeledes kan vi støtte op om at varekøb under en værdi

og halvtreds kroner er undtaget fra bestemmelserne da vi på den måde opretholder gældende ret endelig indeholder lovændringerne en mindre ændring

telefonsalg som udgangspunkt må man ikke ringe folk op og sælge produkter men nogle områder er undtaget det er blandt andet redningstjenester hvor det i dag er redningstjenester der har en aftale med kommunen

at nogle virksomheder må lave telefonsalg mens andre ikke må det skævvrider konkurrencen loven giver alle redningstjenester mulighed for telefonsalg og det finder vi rimeligt det er forkert at loven i dag giver visse virksomheder nogle muligheder som deres konkurrenter ikke har radikale venstre ønsker mere konkurrence blandt

til gavn for forbrugere og derfor skal de ligestilles i denne sammenhæng radikale

lovgivning for udgangspunktet er som bekendt forbrugerrettighedsdirektivet fra eu og den betænkning en arbejdsgruppe under justitsministeriet har udarbejdet på en række områder præciseres og forbedres rettighederne for forbrugerne eksempelvis når det gælder reglerne om fjernsalg så danske borgere kan føle sig sikre når de for eksempel handler på internettet hvor sælger og køber er adskilt i tid og rum tillid og tryghed er klare forudsætninger for at den frie handel mellem medlemslandene kan fungere og derfor er det også vigtigt at lovforslaget styrker forbrugernes retsstilling i disse salgssituationer den nye forbrugeraftalelov indeholder også nye klare regler for hvordan og hvornår forbrugeren kan udnytte sin fortrydelsesret og vi synes generelt at man med lovforslaget på den ene side formår at sikre forbrugerne rettigheder

skaber lige forhold for virksomhederne der dermed skal forholde sig til langt færre regler end hvis alle lande lavede deres eget lovkompleks

derfor undrer vi os mildest talt over at man i stedet ender med et helt andet resultat vi taler om elementer som er direkte skadelige for e handelsvirksomheder og som ikke vil fremme e handel helt konkret lægger direktivet op til at forbrugerne får mulighed for at bytte brugte varer at sælger risikerer at betale købesummen tilbage før varen er modtaget retur og at bestillingskøb ikke bliver undtaget fra fortrydelsesretten på grund af det her direktiv giver man folk med ringe moral ret til at svindle på nettet og de har oven i købet lovgivningen i hånden når de gør det det er utilfredsstillende det er uhensigtsmæssigt det er uforståeligt og det vil medføre konsekvenser der bestemt ikke er ønskelige i liberal alliance mener vi

vil betyde at forbrugerne får færre valgmuligheder på nettet hvis nogen skulle være i tvivl kan

noget vi vil være med til liberal alliance kan ikke

og bedrage sådan bare kan gøre som de har lyst til

vi har jo allerede en lov om det i dag

med et nyt direktiv et

ind og prøver at lave nogle nye mere præcise spilleregler for det her

den samme tilgang til det mellem eu landene

er det nemmere at handle på tværs af grænserne det er nemmere som forbruger

have de samme rettigheder uanset om man har købt produktet i det ene eller det andet land

er tale om at regeringen i danmark overimplementerer direktivet i dansk lovgivning med det lovforslag vi står med foran os i dag

er man gået videre og er det nødvendigt er det hensigtsmæssigt

indtryk at regeringen måske har været lidt i tidsnød der er kommet rigtig mange høringssvar

meget detaljerede høringssvar og de bemærkninger ministeriet har haft til høringssvarene synes jeg efterlader behov for at der bliver spurgt nærmere ind til

man svarer med ret runde formuleringer

den konkrete kritik og der kunne vi godt tænke os fra konservativ side at ministeriet og ministeren forholdt sig mere præcist til de indvendinger der er

det er en overimplementering eller er en overimplementering

gøre det at vi under udvalgsbehandlingen giver ministeriet lidt bedre tid til at lave et lidt mere grundigt høringsnotat og det kan vi jo så hjælpe med til ved at stille nogle mere præcise spørgsmål

som udgangspunkt er vi fra konservativ side positive over for lovforslaget her men

oplysninger forbrugerne skal have og procedurer for hvordan man som forbruger

føle sig trygge ved at handle over grænserne

efter min mening er udtryk for en god balance mellem på den ene side hensynet til forbrugerne

så vi skaber de bedste betingelser for grænseoverskridende handel med de her ganske få bemærkninger

jeg er helt sikker på at de de spørgsmål der har været rejst vil vi også være i stand til

ikke at at der er tale om at

men men det uddyber vi selvfølgelig gerne